ingen gør indsigelse mod fremme af denne forespørgsel betragter jeg tingets samtykke som

meget langt fra det der var venstres udgangspunkt og som ikke havde været en god

det problem der var opstået med psoen som finansieringsform regeringen ville af med en række vindmølleprojekter de bliver regeringen ville afskaffe den grønne check og dermed lade dem med de laveste indkomster betale for den grønne omstilling det skete heller ikke i stedet er der fundet en socialt afbalanceret finansiering og den afspejles

lovforslag som vi behandler i dag for os indebærer pso aftalen en række fordele

de kystnære vindmøller bliver opført trods venstres

godt udstillingsvindue for den vigtige danske

det at kunne investere i den branche i danmark

den usikkerhed der var begyndt at brede sig hos interesserede investorer jo altså

opnår erhvervslivet ikke mindst industrien landbruget

en betydelig konkurrencemæssig gevinst i forhold til udenlandske

fordi vi har europas højeste energiomkostninger i forvejen overhovedet

få den fulde gevinst ved lavere energiomkostninger fik man altså kun i nogen grad i danmark fordi

man får en konkurrencemæssig gevinst er godt for dansk beskæftigelse og

også ofte generelt er mere miljøbevidste end

bliver brugen af el generelt billigere og det er jo en fordel i forhold til

vi diskuterer også meget elbiler i disse uger og for eksempel bliver det jo altså billigere at oplade sin elbil hvis man har sådan en og gør selve den økonomiske overvejelse

lovforslaget indeholder konkrete stigninger i det skrå skatteloft og en lidt højere bundskat

aftalen er helt indfaset i to tusind og fem og

den grønne check hvor den generelle grønne check bliver lidt mindre tillægget til

lave indkomster bliver til gengæld fastholdt og som en meget vigtig ting for os undervejs i forhandlingerne er det altså sikret at folkepensionister og førtidspensionister helt er friholdt fra reduktionerne i den grønne check sammenlagt giver det et provenu for staten på en milliard kroner i to tusind og fem og tyve og ni hundrede og tredive million kroner i varig virkning penge der altså anvendes til at finansiere udbygningen af vedvarende energi og den grønne omstilling i danmark

et eksempel på at vi kan samarbejde bredt i folketinget om vigtige aftaler vi synes for vores del

at socialdemokratiet har sat markante aftryk på aftalen

men vi er ganske tilfredse med den som den er endt

at aflæse flertalsforholdene bedre her i folketinget og lidt hurtigere forstå at man må give os indrømmelser for at få en aftale i hus i stedet for som det skete her at man udfordrer eksisterende aftaler i månedsvis for at se om man kan lave dem om det samme gælder vel i virkeligheden det forløb omkring politiskolen vi går igennem i de her uger hvor der jo ligger aftaler i

i stedet for at regeringen forsøger at udfordre de selv samme aftaler uden den lange periode med forpostfægtning og udsættelse af forhandlingerne

som man jo i lovforslaget må bemærke at der ikke har været tid til det kan forhåbentlig gøres bedre en anden gang ved at

hurtigere aflæser flertalsforholdene i folketinget

lidt højere bundskat og en ændring af den grønne check kan vi som det er fremgået af min tale støtte og

ikke havde haft en mekanisme som

massiv udbygning af den vedvarende energi i danmark og

olsen har en anden mening men men jeg tror nu ikke desto mindre at det har været nøglen til at få det løbet i gang nu er vi i en ny situation og så

det faktum at den primære årsag til at omlægge finansieringen

fra pso ordningen til at det nu skal køres over finansloven er jo at regeringen har ønsket at lave det de selv kalder en historisk stor lettelse af skatten for erhvervslivet erhvervslivet har indtil nu betalt cirka tre milliard kroner om året til den her ordning ud af de syv otte

manglede i ordførerens tale at det at det her er

en historisk stor sænkning af skatten for erhvervslivet så hvorfor skal erhvervslivet ikke være med til at bidrage til den grønne omstilling

tilfældet tidligere og hvorfor er det de

også grupper som det vil være en økonomisk gevinst for at man så på samme tid kan give vores konkurrenceudsatte erhverv inden for industri turisme landbrug og andre ting en konkurrencemæssig

får det her til at være på en bedre måde jeg synes nogle gange at enhedslisten måske er lidt

er det i sig selv skidt og den argumentationskæde kan jeg bare ikke rigtig

selvfølgelig er underlagt nogle krav i danmark

produceres under mere miljøbelastende forhold

fald klimabelastende forhold i polen eller andre steder i

give de virksomheder en konkurrencemæssig fordel og få mere beskæftigelse i danmark samtidig har vi sørget for at vi har de samme penge

koster ikke almindelige mennesker penge de får en lavere elregning og skal betale lidt mere i skat det går nogenlunde lige op så herre rune lunds fremstilling

hvert fald den opfattelse vi har haft indtil nu er derfor vi synes at

er skæv for mig at se er det forkert men

bare ikke lige der hvor vi står men er det ikke korrekt forstået at det

kan finde de penge der skal til for at udbrede vedvarende energi i danmark og de penge ligger her jo selv om regeringen gerne ville have haft at der var færre af dem så er de her nu i den aftale fordi vi er gået ind i det men hvis vi på samme tid kan gavne beskæftigelsen

til grøn omstilling er og at der er en god social balance i den alternative finansiering

alene det at der er nogle virksomheder der får gavn af det så skulle gøre at man at man lader sig ideologisk forblænde

om det er strøm eller andre brændsler og energiformer som man anvender og der er vi jo nået frem til at netop fordi vi har fået udbygget den vedvarende energi så meget

som den er trods modstand fra den borgerlige side i folketinget

bedre end så mange andre energiformer det er bedre at der bliver brugt strøm end så meget andet for

danske forbrugere fordi man havde en pso afgift der så ville stige

dansk erhvervsliv og dermed også for dansk arbejdskraft og derfor synes vi faktisk det er superpositivt at vi her finder en anden finansiering

et modsætningsforhold man behøver

går det godt for dansk erhvervsliv

producere til billigere priser

jo også i udvalgsbehandlingen at det faktisk for alle familietyper giver et plus på bundlinjen med den her øvelse det er jo sådan set ganske positivt lovforslaget handler jo så konkret om

fuldt indfaset og den grønne check bliver skåret ned for en del af danskerne men

så de beholder det beløb de altid har haft så jeg synes det er et godt kompromis jeg tror der er mange partier

det her er at man har fundet en finansieringsmulighed for den grønne omstilling som der er et bredt flertal for i

ret så vigtigt

at danske virksomheder er mere energieffektive end mange af deres konkurrenter

svære vilkår fordi udgifterne har været så meget højere i danmark så det er også noget af det

dette lovforslag indeholder to elementer af

nogle af partierne ønskede at finansiere afskaffelsen af afgiften over bundskatten hvor andre ønskede at afskaffe den ved at

finansieringen det skal siges

at vi ønskede fra venstres side at

var også det socialdemokraterne var inde på vi ønskede at sige nej tak til de kystnære møller

danskere når vi går ture langs den danske strand

procentpoint i to tusind og atten stigende til nul

den anden del af lovforslaget går ud på at reducere den grønne check med en hundrede og fem og tres kroner i to tusind og atten stigende til tre hundrede og halvtreds kroner i

og fem og tyve den supplerende grønne check reduceres forholdsmæssigt dog er det ikke ønsket

at reducere den grønne check for folkepensionister og førtidspensionister

som udmøntes i dette lovforslag vil langtidssikre vores grønne omstilling og samtidig

styrker vi de danske virksomheders konkurrenceevne samlet set vil det betyde en økonomisk gevinst for husholdningerne

som eu har kritiseret og det er det som man sagtens kunne have ordnet ved for

at lave en tysk ordning hvor man bare reserverede en del af den

arbejder med vedvarende energi kan søge om om den pso som den tyske stat har i den kasse som bruges til udvikling af

på den baggrund erkende fra folketingets talerstol at det var forkert at det var manipulation da regeringen sagde at

for at

en

en

få reduceret den grønne check vi synes det er urimeligt at lægge regningen for den grønne omstilling over på husholdningerne og samtidig fritage erhvervslivet erhvervslivet som

omkring tre milliard kroner om året til ordningen mens borgerne har stået for resten af betalingen og hvad har erhvervslivet fået ud af

jamen vi har fået en masse ny vedvarende energi et stort udbud af el som har betydet lavere energipriser lavere energipriser for erhvervslivet erhvervslivet i danmark har i forvejen nogle af de laveste elpriser

er det da også kun rimeligt at erhvervslivet også fortsat bidrager til den grønne omstilling bidrager til at betale både rent principielt burde det være sådan men når man så

købet også får så meget ud af det i kroner og øre

været helt tydeligt hvad regeringen har villet med det her lige fra starten af for regeringen har jo lige fra starten af kaldt omlægningen af finansieringen af den grønne omstilling altså fjernelsen af psoen for en historisk stor sænkning af skatten for erhvervslivet det er det det handler om det er det som er

vi har jo også energiforliget

de tiltag der skal til for at arbejde hen imod den grønne omstilling og det er jo et forlig som enhedslisten er en del af

været fjernet nogen steder uden at det var blevet taget op i energiforligskredsen hvor enhedslisten sidder de ordførere der inde på den problemstilling

så at sige misforstået at der findes et energiforlig hvor enhedslisten deltager og hvor enhedslisten

har vetoret i forhold til ændringer af de elementer som indgår

vi ikke det er fornuftigt at pengene findes ved at reducere den grønne check og hæve bundskatten

vender finansieringsmodellen den tunge ende nedad

kontanthjælpsmodtageren med to børn

reduceret den grønne check med cirka fire hundrede kroner om året og betaler hundrede kroner mere om året

de helt præcise tal kan man jo læse ud af spørgsmål nummer hundrede og femten almindelig del fra den attende november stillet i finansudvalget

herre pelle dragsted fra enhedslisten der har stillet det der kan man jo se hvad de økonomiske konsekvenser af det her

nedad når man ser på den

godt være at ministeriet indregner en række dynamiske effekter af at fjerne psoen som skulle give flere penge ude i husholdningerne men de penge er der jo kun under antagelse af at fjernelsen af psoen fører til lavere priser og højere lønninger og det er usikkert om virkeligheden her vil følge regnearkene i finansministeriet for det tredje

i debatten at hele præmissen for

en ulovlig ordning selv om regeringen

have valgt en model hvor man for eksempel som i tyskland kan bytte pso over grænsen det ville oven i købet have været en god økonomisk ordning for danmark da tyskland tyskland giver ti til femten gange så mange flere midler til pso

den løsningsmodel og i det hele taget at tænke på den måde

være en stor økonomisk fordel for danmark for det femte

hen ikke rigtigt at erhvervslivet var ved at bukke under under

pso tariffens omkostninger elprisen er faldet mere end tariffen er steget og elprisen for erhvervslivet i danmark ligger i forvejen i den lave ende

er blevet stillet i salen her i folketinget så det er samlet set en rigtig dårlig aftale regeringen har været fast besluttet på at give erhvervslivet en kæmpe skattelettelse og det har regeringen fået et flertal i folketinget

inklusive partier i rød blok som vi synes burde have holdt sig uden

netop det her spørgsmål en hundrede og femten almindelig del af attende november to tusind og seksten

aftalen om at fjerne psoen og hæve bundskatten og fjerne noget af den grønne check kan man jo se

det systematisk går ud over almindelige mennesker også mennesker

jo også det som er det mest logiske for hvordan kan det dog være når man laver en historisk stor

sænkning af skatten for erhvervslivet på tre milliard kroner om året at alle tilsyneladende bare får mere det regnestykke giver jo ikke mening det regnestykke går jo ikke

det er derfor det er så problematisk at bruge de dynamiske effekter som

dynamiske effekter ligger vi helt nede på

det samme problem her problemet er at man laver en aftale hvor man laver en sænkning af skatten på tre milliard kroner for erhvervslivet

så er der jo logisk set nogle som skal betale den regning men så har man lavet et trylleregnestykke med inddragelse af dynamiske effekter som viser at vupti

på samme måde som direktøren i nordsjælland hvordan løser vi så det problem det problem har vi jo blandt andet løst ved samtidig at lave den grønne check det grønne bundfradrag som jo kommer lavindkomstgrupper til gode for vi er både røde og grønne i enhedslisten så vi ved

kan vende den tunge ende nedad socialt derfor skal man selvfølgelig altid

afgiftsændringer eller stigninger som fremmer den grønne omstilling se på hvordan man samtidig sikrer at uligheden

vi simpelt hen ikke haft den grønne omstilling som vi har i dag der

faktisk heller ikke haft de lave energipriser for erhvervslivet

som de jo har fået på grand af det store udbud af

psoen blev meget meget dyrere

psoen hvilede jo grundlæggende på den helt absurde præmis at vi kunne forudse hvordan priserne på

og det kunne vi naturligvis ikke det har altid undret mig

det var en afgift som vendte den tunge ende nedad man lagde en afgift på

brugte provenuet til at subsidiere store globale

venstrefløjen ellers taler om i andre sammenhænge og vi har altid syntes og synes stadig væk at det er forkert

subsidiere private virksomheder

vi er rigtig glade for at psoen nu bliver afskaffet det har altid været liberal alliances politik

samfundsøkonomisk tab den har ført til lavere velstand og dermed lavere velfærd den har ført til lavere lønninger for lønmodtagerne fordi den har sænket produktiviteten

produktivitet giver højere lønninger og lav produktivitet giver

den har givetvis også samlet set kostet arbejdspladser i danmark de penge som

ikke kunnet opvejes af den beskæftigelse det har givet at subsidiere et bestemt erhverv så det har på alle måder været

dermed tilsvarende godt at den bliver afskaffet nu vi havde gerne set at finansieringen havde været anderledes det at man

bundskatten synes vi er

det er en farlig skat at begynde at skrue på

det er så belejligt for os politikere lige at skrue

man bruge det igen og igen og igen det det

skal man være forsigtig med og man bør ikke

allerhøjeste i verden der er masser af råderum til at finansiere støtte til

som jeg synes bare sådan understreger absurditeten i hele vores system

vi sætter vindmøller op og udleder mindre

helt unødvendig men men samlet set

er det her en aftale som sænker

at skatteyderne i danmark helt bredt set slipper billigere

er det en aftale som samlet set efter vores synspunkt trækker i den rigtige retning

markedsvenlig landbrugspolitik hvor der er masser af statsstøtte jeg tror dansk landbrug ville have gavn af at man fjernede landbrugsstøtten generelt i eu vi har et højproduktivt landbrug

men før man gør det

som vi er i og da der er landbrugsstøtte i eu

det kunne jo have at gøre med at når man laver den her manøvre med

at det der sker når man hæver bundskatten en smule som med det her lovforslag er at nogle betaler den af en lille indkomst men at man hvis man tjener rigtig mange penge jo betaler dette ekstra i skat og ikke bare

over for eksempel topskattegrænsen men af hele lønindkomsten efter

det er ikke ofte jeg hører enhedslisten være kede af at man hæver en skat men jeg deler da enhedslistens synspunkt på det her område man burde ikke have

for at finansiere en afskaffelse af psoen men samlet set trækker det i den rigtige retning samlet set betyder det at danske skatteborgere slipper billigere der er

ikke nogen grund til at få bundskatten i spil her og det er ikke

finansiere en fjernelse

meget tid på at forklare hvorfor jeg synes at det er pokkers ærgerligt at man fjerner pso afgiften

forstå at man har forsøgt at trække aftalen så langt i en grøn retning som muligt uden

der kan jeg så være uenig i hvorvidt det så reelt

også blev anført af enhedslisten

et regnestykke der rent faktisk ender med ikke at give en skævvridning i forhold til at det er nogle forkerte der betaler i

for forureneren men det er lidt læsestof og

hvor jeg talte med en driftig erhvervsmand

været en svend auken tilbage for efterhånden mange år siden

meget meget ambitiøs med danmarks

ikke sikkert at vi inden for køleindustrien havde haft de fordele vi har i dag jeg spurgte lidt ind

han normalt ville stemme socialdemokratiet eller

det er derfor vi står så stejlt på i alternativet at vi skal fastholde en grøn omstilling en meget ambitiøs grøn omstilling og også kræve af virksomhederne

også virksomhedernes levebrød i fremtiden at vi er foran både teknologisk og også

er så uenige om at hvis nu man ikke skulle subsidiere den grønne omstilling og det var bedre for miljøet og lige så godt for virksomhederne

vi jo gerne have en grøn omstilling det er bare det her med hvordan

der er det jeg tænker at om tredive år

siger lige nu vi bliver nødt til

pris vi kommer ikke til at konkurrere på hvem der er mest lemfældige med vores arbejdsmiljø hvem der lige kan knalde en hurtig butik op et eller andet sted og så komme ud over stepperne og få en markedsandel

nogle andre lande der af alle mulige årsager bliver nødt til at gøre og gør

afgiften eller i hvert fald

det simpelt hen også fordi vi vil virksomhederne det bedste når jeg taler med virksomhederne

de enige det er den her vej vi skal

en butik vi vil i morgen altså fra på mandag

den vi skal leve af og den der skal komme til at danne nye clusters inden for cleantech eller grøn energi

hvad det nu må være derfor synes jeg også at det er ærgerligt at vi ikke i langt højere grad kan gå ind på den præmis at pso afgiften ikke er dårlig for erhvervslivet men ja den lægger en byrde på erhvervslivet nu og her i forhold til øgede udgifter men hvad er det så vi hører i den periode den har været der har man samtidig fået lavere elomkostninger i erhvervslivet på andre fronter

en debat hvor vi finder ud af at den ene eller den anden har ret

ikke entydigt at det bliver dyrere for virksomhederne at drive erhverv her i danmark på grund af at vi har en pso afgift

i fremtiden kommer vi til at være rigtig rigtig glade for at vi har haft en ambitiøs bæredygtig omstilling som

det var ret irriterende i dag nyder rigtig rigtig godt

kan ikke oplades men den sparer el sammen

er sikkert at facebook udtaler sig fuldstændig korrekt når de siger at pso aftalen ikke var væsentlig for dem jeg siger bare at det i hvert fald

udfordringer for dansk erhvervsliv uanset branche

går den modsatte vej man fjerner en grøn afgift og finansierer den blandt andet

hæve skatten på arbejde det synes vi er en dårlig idé når man ser på eludgifterne for danske virksomheder som er i konkurrence internationalt så har priserne ligget lige under eu niveau

ikke der var nogen grund til at afskaffe af pso afgiften af den grund som jeg sagde i starten er det her en del af en større aftale hvor vi fik nogle andre ting igennem blandt andet fik vi fastholdt den grønne omstilling på det niveau som vi har aftalt

som er den mest ambitiøse klimaaftale verden har set til dags dato vi fik fastholdt de kystnære havvindmølleparker som man ellers gerne ville fjerne vi fik også en ny grøn klimapulje på tre hundrede og halvtreds million

så der stadig vil være finansiering til grøn omstilling i årene der kommer og sidst men ikke mindst fik vi også ind

det der hedder ordningen for vedvarende energi til proces så vi fik

fremtiden og det er vi rigtig glade for selv om vi ikke er så glade for lige præcis det

den ene energiprofessor og klimaprofessor efter den anden siger

bekymringer men sagde samtidig jeg tror det var mine kolleger fra enhedslisten der også var inde på det at kommissionen

nogle pilotudbud med vedvarende

det i bare kan gøre som i gør nu og så

så vi havde ønsket

vi sagt igen og igen at vi skulle gøre

der tilbyder vedvarende energi også kunne få del i

afskaffet fordi man også samtidig kan give virksomhederne en stor skattelettelse

det fordi flertallet allerede var der regeringen havde

i danmark har bedst af at vi er med til at bestemme fremover allerhelst også sammen med de andre grønne partier som enhedslisten

og alternativet nu kan

inde på i i sin tale omkring

klimapuljen

det hårde arbejde skal selvfølgelig fortsætte

men fordelen er også at elforbruget stiger

energiforbrug og mere klimaforurening og det er selvfølgelig skidt

men mindre forbrug af anden energi for eksempel benzin og olie og det sidste

fru pia olsen dyhr

at finansiere de fire parker vi foreslår og mere til sluttelig

arbejde videre med

diskussion omkring den sociale slagside jeg meget gerne vil tage og jeg vil altid gerne diskutere finansministeriets regnemodeller også her

ret mange måske ikke interesserer sig for men

effekter og strukturelle effekter jamen så vil jeg sige

hvor meget af de effekter man skal tage med men det kan

grønne omstilling danske virksomheder særlig de energitunge stilles ringere i konkurrencen med deres udenlandske konkurrenter på grund af pso afgiften det er logisk og

velkendt og det er vi selvsagt rigtig glade for at der bliver lavet om på nu så vi giver de danske virksomheder bedre muligheder for at bevare produktionen og arbejdspladserne i danmark derudover har pso afgiften også en anden negativ effekt nemlig

inden for elektrificering af søtransport det er sådan at på ærø hvor jeg bor er vi i gang med at bygge verdens største elfærge

elektrificeret vores søtransport det er sådan at olie inden for søtransport

er afgiftsfrit både heavy

og dieselolie kan man købe handle afgiftsfrit men det kan man ikke med el det er godt nok ikke omfattet af de almindelige elafgifter men så er der

pso afgiften og det er jo sådan at i takt med at elpriserne

er pso afgiften steget

gjort at indtil nu har fremdrift med med

ikke kunnet betale sig i forhold til afgiftsfri olie og det bliver der heldigvis lavet om på nu med den aftale der er indgået bredt mellem folketingets partier den aftale

danmark rigere og så gør vi det også grønnere i visse tilfælde vi sikrer bedre konkurrenceevne for vores erhvervsliv og dermed flere danske job samtidig med at vi fastholder og endda inden for visse

det kan vi naturligvis bakke op om

over at vi måske i dag laver den

langtidssikrer den grønne omstilling styrker erhvervslivets konkurrenceevne og samlet set giver de danske husholdninger og familier en økonomisk gevinst afskaffelsen af pso afgiften er i tråd med regeringens helt overordnede mål om at sænke skatter og afgifter så det bliver billigere at være dansker og billigere at drive virksomhed det vil komme os alle sammen til gavn al den stund at skatter og afgifter på virksomhederne

man kan diskutere i hvilket omfang men i hvert fald i et vist omfang bliver pålagt de forbrugere der køber varen og

der bliver solgt så bedre rammebetingelser for virksomhederne og færre høje skatter og afgifter

fører alt andet lige til eller bør føre til billigere varer til gavn for dem der køber jeg er glad for at borgere og virksomheder allerede fra to tusind og sytten får lavere elregning

en ganske beskeden forhøjelse af bundskatten og en reduktion af den grønne check den samlede afgiftslettelse for borgere og for virksomheder er væsentlig større end merprovenuet ved forhøjelse af bundskatten og reduktionen af den grønne check lovforslaget er derfor efter regeringens opfattelse en fornuftig og velafbalanceret finansiering af afskaffelse af pso afgiften

fru lisbeth bech poulsen i at regeringen har misinformeret i forbindelse med forhandlingerne

det står beskrevet i lovforslaget jeg tror også det er beskrevet i

de regler der gælder og det har

været den eneste begrundelse og den begrundelse jeg vil nævne nu er jeg ganske overbevist om at mine kollegaer i regeringen har nævnt ganske mange gange

det faktum at vi har en usund finansieringsmekanisme til den grønne omstilling ved psoen

jamen flere ordførere har været inde på det når der er en

udtryk for at det ikke har været den smarteste og mest intelligente måde at finansiere den grønne omstilling på og der er en ganske væsentlig samfundsøkonomisk gevinst ved at afskaffe psoen det vil sige

finansiere den grønne omstilling som psoen er udtryk for eller var udtryk for på

er også ud fra en politisk betragtning mere fornuftigt forstået på den måde at inden

vi fik afskaffet psoen havde vi en finansieringsmekanisme hvor en kreds af politikere

investeres i af solceller og vindmøller

man ikke kunne kontrollere hvor meget der blev bygget

over elregningen fra borgere og fra virksomheder og på den måde har man skabt en finansieringsmekanisme

en skatteminister der tager vare på de

at man kan have en automatisk finansieringsmekanisme hvor der ikke er sammenhæng mellem dem der kræver pengene op og dem der rent faktisk bruger

det fornuftigt at den grønne omstilling nu kommer ind på finansloven at finansieringen af den kommer ind på finansloven og skal prioriteres af os politikere på lige vilkår med

vi ellers ønsker og jeg er sikker på at det fortsat vil være muligt at prioritere

grønne omstilling i tilstrækkeligt omfang også selv om

ikke nogen hemmelighed at regeringen har haft et ønske om at bringe pso regningen

og fortsat er danmark jo et land der i de kommende år vil investere milliarder

kroner i vedvarende grøn energi

et andet væsentligt argument for at

ville ende i det problem at når vi laver en finansieringsmekanisme hvor regningen for den vedvarende grønne energi pålægges elforbrugere det vil sige borgere og virksomheder så kommer man i en situation hvor man måske får produceret en masse vedvarende grøn energi

er med til at sikre at det for rigtig manges vedkommende ikke kan betale sig

den grønne el eller at virksomheder og borgere vælger at

brændsler i stedet for derfor

kommissionen derfor har vi gjort det og derfor

og virksomheder i i et væsentligt omfang samtidig vi kan opretholde

grøn vedvarende energi nå men med de bemærkninger

for den debat vi har haft jeg besvarer naturligvis

skal betale for massive

det er svært at forklare hvorfor vi skal finansiere det det må være en opgave for tyskland

det var jo alternativet vi skulle åbne op for at man via den her ordning kunne få støtte i udlandet og det har regeringen af politiske årsager ikke ønsket det kunne man godt have valgt

løst problemet ad den vej men det var ikke en farbar vej

de partier som der forhandles med som jeg har har forstået det

den ordning man har i øjeblikket kan i ikke fortsætte med for den vil være uforenelig med

har valgt at udmønte finansieringen på er derfor er der jo nogle flere nuancer i det spørgsmål

sandt eller falsk men det er hævet over enhver tvivl at kommissionen har vurderet at det danske pso system ikke er foreneligt

med med eu traktaten så var der forskellige måder hvorpå man kunne

den måde regeringen har valgt at en bred kreds af partier en anden måde

nogle partier i forhandlingerne også har argumenteret for

nogle områder og de samme boligejere bliver så i mellemtiden ladt hængende i usikkerhed i en rum tid endnu fordi regeringen ikke magtede at få skabt afklaring og lande en politisk aftale i efteråret

måtte redde stumperne af det borgerlige flertal måtte man dele forhandlingerne op i henholdsvis en del om ejendomsvurderingssystemet og en anden

svært at adskille diskussionen når man først har taget hul på at forbedre ejendomsvurderingssystemet og det viser sig at der er et tocifret milliardbeløb ekstra i provenu på den baggrund mens der egentlig er bred enighed om at meningen med øvelsen ikke er at skulle have flere penge i statskassen fra

opdeling dengang vi ønsker at nå frem til et boligskattesystem hvor ejendomsvurderingerne bliver så korrekte som muligt og løbende forbedres

hvor beskatningen af ejerboliger er en skattekilde på niveau med i dag hvor systemet så også både skal give en tryghed og en forudsigelighed og systemet er progressivt og bidrager til den sociale fernis i danmark som vi mener skal kendetegne vores samfund vi har efterhånden temmelig længe sagt at vi gerne ser en bred aftale om boligskatten og man kan roligt sige at regeringen tester tålmodigheden i folketinget trods tilkendegivelser om at forhandlingerne skulle fortsætte umiddelbart efter aftalen om et nyt ejendomsvurderingssystem

er der jo altså ikke sket noget endnu og det er så i det her lidt underlige tomrum jeg har forsøgt

tålmodigt må befinde os nu og det er så bagtæppet for behandlingen af det lovforslag vi står med

grundskylden i to tusind og sytten

lovforslag vi behandler i dag er altså en udmøntning af den aftale konkret foreslår regeringen altså at grundskylden

og ikke stiger for de ejendomme er steget i værdi men som udgangspunkt bliver grundskylden på niveauet fra to tusind og femten og to tusind og seksten i modsætning til sidste år skal den fastfrysning så også gælde erhvervsejendomme

fem og tredive million kroner i tabt indtægt

og efter tilbageløb og adfærd er det

altså går til den her form for skattelettelse i to tusind og sytten det er så heldigvis også sådan med lovforslaget at

skulle være tilfaldet kommunerne bliver kommunerne

der kom fra vores side men det står nu til at blive vedtaget og vi behandler det altså

en aftale på plads hurtigt så vi har besluttet os for ikke at stemme imod aftalen om at fastfryse grundskylden for alle boligejere i to tusind og sytten men ved tredje behandling vil vi

det er uholdbart med drypvise tiltag i

boligbeskatningen det er en meget væsentlig beskatningsform meget betydningsfuld for mange mennesker

have den her usikkerhed skaber jo altså ikke ro for folk det skaber ikke den tryghed som vi ønsker og som

så vi afventer at regeringen kommer med et nyt udspil og kan egentlig forstå at vi fik at vide skulle fortsætte umiddelbart efter

er så ikke noget man lever op til nu men man lader det ligesom hænge få det genoptaget

tjener mange penge eller har en ejendom der har en meget høj værdi så betaler man også lidt mere når vi kommer over en anden grænse men hvor den ligge og hvad procentsatserne

over og under sådan

med hinanden i et forhandlingslokale vi har ikke noget konkret udspil til det nu men men afventer jo at vi kan få lov

en regning på et tocifret milliardbeløb til boligejerne i danmark hvis man ikke gør

så bred enighed om at man skal gøre noget andet nemlig at lave en ændring af boligbeskatningen

komme ud af diskussionen her i dag er at vi kan få et svar på hvornår vi skal forvente os at der kommer

et udspil men fordi der er skabt så stor usikkerhed for folk derude vil

enige i det er vi i hvert fald i liberal alliance men hvorfor skal man betale mere ikke blot i

uden at man nødvendigvis har en særlig høj

have sådan en social fairness i vores skattesystem er altså også

lægge mere på det som er over en vis værdi og det synes vi er et princip der skal fortsætte diskussionen kan så gå på hvor

det lovforslag vi havde sidste år er

var for ejerboliger hvilket der var en del kritik af og debat om

gælder for to tusind og sytten

set kun for to tusind og sytten men med det forbehold at jeg

at den nye regering ønsker at det skal i flere år

det her lovforslag først bliver behandlet efter at vi har fået en en aftale om

at alle herinde og også ude i befolkningen godt kan se at det ikke giver mening at lave en ren blå aftale

en ren rød aftale lige præcis på det her område som betyder så utrolig meget for danskernes privatøkonomi fordi det er den største investering man kommer til at lave i sit liv betyder det utrolig meget

mange år frem derfor vil jeg

politiske udmeldinger om hvordan vi vi ser beskatningen på det her område vi synes det er vigtigt

god og bred løsning her i folketinget men

det her lovforslag som vi synes er stærkt forbedret i forhold til det vi havde sidste år derfor kan vi selvfølgelig støtte det her

deres egen bolig og mens vi forhandler ejendomsvurderinger og boligskat og indtil det nye ejendomsvurderingssystem træder i kraft ønsker vi at opretholde fastfrysningen af grundskylden for boligejere med dette lovforslag ønskes det at forlænge fastfrysningen af grundskylden med en år således at den afgiftspligtige grundværdi for ejendomme ikke skal stige

det vil sige at reguleringsprocenten i sytten nedsættes fra fem procent til nul procent det betyder rigtig

meget i visse boligområder hvor man hvert år kan se frem til en stigning på fem procent i skattebetaling så vi glæder os over at vi kan hjælpe nogle boligejere

og seksten i modsætning til fastfrysningen

det i denne omgang gælde traditionelle ejerboliger

ordfører sagde betyder det at lejere og andelshavere dermed også er omfattet af fastfrysningen i denne omgang af tidsmæssige årsager kan kommunerne ikke nå at fastfryse grundskylden

når den første rate af grundskylden skal betales i år men derfor

boligejerne i stedet blive kompenseret når den anden rate af grundskylden skal betales i august

så de kommer til sammenlagt at betale den rigtige grundskyld

fastfrosset grundskylden til nu også at indbefatte erhvervsejendomme det er så en regning på yderligere cirka hundrede million kroner

kroner årligt grundskyld er jo faktisk en god

mener landets skatteminister også vi har et svar på spørgsmål ni og tredive fra den treogtyvende oktober to tusind og femten det er stillet efter ønske fra herre ole birk olesen fra

i svaret på det spørgsmål skriver skatteministeren grundskylden er økonomisk set en god skat idet den som udgangspunkt ikke svækker tilskyndelsen til at spare op eller arbejde det afspejler at grundskylden i vidt omfang kapitaliseres i grundpriserne og derfor ikke påvirker brugeromkostningerne ved at eje et hus for nye boligejere grundskylden er altså en god skat men alligevel skal den fastfryses det giver jo ikke mening jeg må sige

som landets skatteminister har givet i svaret på det spørgsmål i forhold til indefrysning har vi det sådan i

i mange år at vi mener at indefrysning er en god ting at at benytte sig af vi har det jo

for pensionister i dag vi har tidligere foreslået at man også

indefrysning er er blevet en del af de

enhedslisten desværre ikke er med ved bordet selv om vi meget gerne ville

det er vi jo sådan set glade for fordi

som som også har groet i enhedslistens have faktisk

en retfærdig skat også en moralsk retfærdig skat fordi den

betaler nogle penge for at bruge et stykke jord som som i princippet er alle danskeres jord fordi alle borgere i det her land jo bor i danmark

er det fair at man betaler for det i forhold til ejendomsværdiskatten er vores holdning at den

i princippet burde laves helt om til en exitbeskatning

måtte have ved salg af boligen

ethvert skridt i den retning opfatter vi sådan set

som et positivt skridt i den rigtige retning den indefrysningstankegang der ligger i nogle af de ting som regeringen

et tredje element som vi synes er vigtigt er rentefradraget vi kan ikke forstå at

der nogle mennesker som kan komme i problemer i

men det bør da være en central diskussion for alle partier i folketinget hvordan vi kan nedsætte eller allerhelst

historisk lave så hvis man skal indføre den slags lovgivning

høj grad give mening at gøre det

vi synes dog ikke man skal blive ved med at give skatterabatter til boligejerne gennem de her lappeløsninger som det her lovforslag er et udtryk for vi ser gerne

så får vi sikret at folk ikke bliver beskattet ud af huset mens de bor der og vi får sikret at der kommer nogle penge i statskassen på en retfærdig måde

priser normaliseret så samlet set kan vi ikke støtte

det medfører at fem hundrede millioner gode danske kroner forbliver i skatteborgernes lommer i to tusind og atten

forbliver i skatteborgernes lommer i

synes vi naturligvis at det her

er et rigtig rigtig godt forslag som vi er er meget glade for bliver

forestår der nogle meget vigtige forhandlinger om den fremtidige

jeg formoder starter senere på året

nu sidder vi jo i regering men det er nok ikke nogen

hemmelighed at det vi ønsker

at vi får så lav en beskatning af boligejerne

synes vi sådan set er den mest fair beskatning set i lyset af at vi i danmark i forvejen faktisk har en høj boligbeskatning

det bliver nok et af højdepunkterne i det her politiske

for at drille boligejerne jeg er selv boligejer og jeg

at når vi har områder i danmark hvor boligskattestoppet

havde en friværdi på

for i år altså fem år efter var på knap fem million kroner det er tal jeg har suget til mig fra forskellige kilder så det kan være at der er fejl og mangler i dem i må egentlig korrekse mig

ikke præcis det vi står og taler om her men det er bare for at fortælle hvorfor det er at vi er så opmærksomme på at vi skal turde sige ligesom de økonomiske vismænd også

behov for at vi punkterer

det jo for pokker ikke er alle i danmark der bare fordi de ejer en bolig er velhavende det er meget meget

vi vidende om der er masser af områder i danmark hvor øgede boligskatter faktisk vil være et stort problem

har ikke så ondt af dem der har tjent stort i hvert fald friværdimæssigt

at dem der har stort overskud i deres bolig kommer til at kunne mærke at nu er festen altså slut vi vil hellere have at man tjener penge på noget andet end bare sidde og bure sig inde mellem sine mursten vi vil hellere have at det er på arbejde bla man kan tjene sine penge men det er da rigtigt at dem der så kommer til at få problemer det kunne være pensionister det kunne

være brug for at man holder hånden under netop dem der kommer i problemer hvis man hæver boligskatterne og den kombination skal

fordi det jo kræver at

er jo at vi ønsker et mere lige samfund hvor det netop ikke

bedst sikrer sig en plads på den høje hest eller et eller

hen ved at eje den rigtige bolig og tjene på ejendomsmarkedet det er skævt og

derude og alle os herinde der ejer en bolig synes at

at vi har haft det rigtig rigtig godt som boligejere og at

løsninger der er til at holde hånden under dem kunne være

tal til et bedre samfund

for krone finansieret finanslovsforslag

vi også godt tør hæve boligskatterne det står vi ved men ja der er lang vej til

vi får halvfems mandater her i folketinget til at sige åbent og ærligt ja boligskatterne skal

som der skal til fordi man ikke står og kigger over på en boligejer på den anden side der tjener uforholdsmæssigt mange kroner bare på

næsten var lidt flov over det men jeg tror da ikke at vedkommende har tænkt sig

på et par år her i det københavnske for en lejlighed som i forvejen da den blev købt så rasende dyr ud i mit perspektiv

så ja kæmpestor respekt for at vi får et nyt vurderingssystem her i danmark og at regeringen

det bakker vi op om altså til det tekniske men vi kan ikke gå med til at fastfryse nogen former for skatter medmindre der kommer en klar social og geografisk profil som ikke er så skæv som

og for at hjælpe nogle af de mennesker der er i nød og så laver man altså en

nogle af de allermest velhavende til gavn det er vi ikke enige i

skulle man endelig lave en lettelse af skattetrykket synes vi det ville være meget bedre for danmark og meget mere rimeligt

en skattelettelse på arbejde de høje skatter på arbejde betyder at lønningerne er relativt høje i danmark i forhold til andre lande

derfor kan vi godt være med til at kigge på skatten på arbejde

det mener vi at danmark og danskerne får meget mere ud af end

man bliver belønnet for at gå på arbejde og skabe værdi for andre end sig selv nemlig for samfundet end at

eje en bolig i nogle bestemte områder derfor stemmer vi nej til

noget for om du kommer på den grønne gren i livet økonomisk set i danmark

og det der betyder rigtig meget

så stor gevinst ved

sig at sidde på sin flade og glo på sine mursten end at gå ud og arbejde

elsker at tale om om forvridning og det her er noget af det

skatterabatter på andre steder det tror jeg også vores skatteminister ville sige

nemlig at der er nogle der sidder i nogle lejeboliger og de får ikke

her formue bygget op igennem et liv

kroner så vi

progressivt og solidarisk end

regering spillede ud med

vi bliver nødt til at lave vores skattesystem om men vi vil

så man for eksempel sænker skatten i

tidspunkt

rimelig beskatning så kan man altid

at det samlede skatteniveau skal være lavere men det her er den dummeste form for hvad skal man sige manglende beskatning vi overhovedet har

kapitalskat og alt mulig andet men

gerne rose regeringen for

den krise som ville være kommet uanset hvad og som også kom

så meget mere ekstremt udsat position

den boligboble vi var med til at skabe med vores egen politik

godt diskutere hvad det provenu så skal gå

oplever at ejendomsskatterne udgør en meget væsentlig del af deres udgifter samtidig med at de i forvejen bliver ramt af en masse andre skatter indkomstskat og forskellige forbrugsafgifter og så videre så mange sidder med

børn derhjemme og spekulerer på om de kan blive boende i det hus i det område hvor børnene går i skole og

har tænkt sig at blive boende i mange år

den anden del det vedrører dem som bevidst har valgt at sige at de vil blive boende og æde udgifterne der er ved at blive boende dem der bliver boende indtil de ikke kan blive boende længere altså altså pensionister

har glædet sig til at blive boende i deres egen bolig som de har købt og betalt jeg har selv været ude og besøge sådan en familie de havde købt og betalt deres hus

men selv om de havde betalt huset ud vidste de at de ikke kunne blive boende årsagen var boligskatterne det var et godt hus det var velholdt og der var en fin have som parret gik meget

men derudover var det et ganske almindeligt hus

som vidste at der var en slutdato for hvornår de måtte forlade deres hjem på grund af boligskatter og man kan altså ikke leve af mursten i det konservative folkeparti har vi fokus på dette problem fordi det rammer helt almindelige hårdtarbejdende danskere

fordi vi synes der er noget principielt forkert i den måde vi har indrettet vores boligskattesystem vi synes det er forkert at man beskatter borgere af urealiserede og fiktive gevinster og så bør man jo huske på at huset er købt og betalt det er ren dobbeltbeskatning når boligejere skal betale skat blot for at leve i deres eget hjem derfor ønsker vi at gøre op med den måde vi beskatter boligejerne på vi har en langsigtet vision om

gøre helt op med de løbende boligskatter det vil skabe tryghed for landets mange boligejere og gennemsigtighed dertil når vi ikke med det forslag vi behandler i dag

vil bare afslutningsvis sige at vi selvfølgelig er meget tilfredse med det her resultat der er opnået det vil skabe tryghed for boligejerne

vi behandler i dag alle ejendomme det vil sige erhvervsejendomme

beboelsesejendomme ejet af andelsboligforeninger private udlejere og almene boligselskaber

kritiseret sidste år alle ejendomsejere der i to tusind og sytten betaler grundskyld

en stigning i deres grundskyldsbetaling i forhold til

hvor grundskylden også har været fastfrosset i

vi siden vi debatterede lovforslaget om fastfrysning sidste år rykket væsentlig nærmere to helt afgørende milepæle regeringen har i forhold til

ejendomsvurderinger og en aftale om tryghed om

jeg har allerede flere gange også her i salen kvitteret for den brede kreds af partier

forliget om det nye ejendomsvurderingssystem

gentage rosen igen i dag det er et utrolig vigtigt og desværre i offentligheden undervurderet skridt vi har taget med den aftale om

et nyt og mere korrekt ejendomsvurderingssystem

finde en langtidsholdbar model for boligbeskatning en model der sikrer tryghed for boligejerne og også sikrer at de samlede boligskatter ikke stiger ved overgangen til de nye vurderinger de forhandlinger ser jeg frem til og jeg håber og tror på det er muligt at få en god aftale på plads

kunne man ellers godt frygte

det grundsynspunkt at tryghed om boligejernes økonomi er for vigtigt til at

der må vi holde øjnene på på bolden og det det handler om nemlig at sikre tryghed om boligejernes økonomi og sikre at hvis man har købt et hus så kan man også fortsat bo i det uden at skulle

grundet boligskatter indtil et nyt

og fortsat fastfryse beskatningsgrundlaget for grundskylden for

står beskrevet i det nye regeringsgrundlag

nogle måske vil rejse nemlig at fastfrysningen ikke vil have lige stor betydning for alle boligejere og det må man jo erkende

at fastfrysningen vil have størst betydning for de boligejere som i to tusind og sytten står over for de største grundskyldsstigninger

andre ejendomme når man ikke loftet og jo større basen er altså stigningsbasen

opgjort i kroner og øre men det ændrer ikke ved at alle boligejere der

sytten ville have oplevet en stigning i grundskyldsbetalingen får en hjælpende hånd

jeg frem til en konstruktiv udvalgsbehandling men hvis der skulle være spørgsmål